fra medlem af folketinget maja panduro der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den fireogtyvende februar to tusind og femten atter kan give møde i tinget rené skau björnssons hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

fra medlemmer af folketinget morten marinus og jonas dahl der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den otteogtyvende februar to tusind og femten atter kan give møde i tinget ib poulsens og sanne rubinkes hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører

indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

fem og tyve af lennart damsbo

bent bøgsted nadeem farooq og charlotte dyremose og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte seks og firs imod stemte

er vedtaget her efter forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af jørgen arbo bæhr og

afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt

kunne gøre arbejdet færdigt med at følge op på natur og landbrugskommissionen så vi sikrer at der

og på den anden side hensynet til vores natur

nogle af de helt centrale anbefalinger fra natur og landbrugskommissionen

sidste forår og som indeholdt en række tiltag der skaber

er det slut med den gode vilje

man ikke vil støtte for eksempel det grønne danmarkskort som jo er en vigtig del af det her lovforslag altså kommunernes

at planlægge for natur ud fra et fælles nyt kortgrundlag og fælles kriterier

et naturstop hvis man sådan skulle følge venstres retorik fra andre områder

vil lægge nye restriktioner ned over landbruget fordi naturen i de nye grønne korridorer potentielt

sigt kan udvikle sig til at være beskyttelsesværdig sjælden natur som for eksempel kan være følsom

kan give begrænsninger for udvidelser af husdyrproduktionen men det gælder jo

at den potentielt kan udvikle sig til

al ny natur der kan udvikle sig til at være sårbar natur

på den nuværende beskyttelse af vores natur

eller ej og lad mig sige det helt klart

af vores jord

i eu er det cirka fem og tyve procent i gennemsnit i vores naboland sverige er det fem seks

arealerne skulle udligne de gevinster som

har fået med vækstinitiativerne giver altså ikke nogen mening

ruller de vækstinitiativer vi har taget tilbage man er nødt til at se det her i en sammenhæng og i en helhed

dem til cirka syv og fyrre million kroner det vil sige at

per bedrift det er jo kan man sige begrænset i forhold til

økonomien generelt i landbruget jeg har forståelse for at det for nogle kan være være en stor omkostning

også i lovforslaget mulighed for at man kan søge om muligheden for dispensation

jeg har

på et tidligt tidspunkt at træffe konkrete afgørelser om eventuel dispensation eller ekspropriation

den type sager regeringen insisterer på at det er muligt at finde en balance

til naturen hvor vi tager vare vores natur og sikrer fremgang for naturen

er fraværende i oppositionens politik

at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

for dialog om tingene jeg kan sige at venstre vil balance

det har vi sagt fra dag et og det holder vi os selvfølgelig til

ens jord pludselig nu

i en anden situation og man ikke kan dyrke den mere

matthiesen og i de svar jeg har givet så jeg er

venstre ikke synes man har fået svar

forsvundet

ny natur kan udvikle sig til sårbar natur

søge om at få forlænget deres kassekredit siger bankrådgiveren at de er nødt til at se hvordan det her lovforslag bliver stemt igennem

så sært at vi ikke er med når man møder sådan en attitude fra en minister der skal forhandle om en aftale jeg tror ministeren skulle tage en samtale med de økonomisk ansvarlige ministre i den her regering om at vi ikke skal pålægge landbruget flere udgifter men at landbruget skal have sikkerhed for at de faktisk kan klare sig inden de bebyrdes med mere jeg kunne godt tænke mig

ministeren om hun her i folketinget kan garantere at landmænd ikke får mere end syv tusind kroner

vi ikke nøjes med at følge op på den ene halvdel af natur og landbrugskommissionens rapport vi følger sådan set op

står vi i en situation hvor landmandens retsstilling sættes ud af spil

af at han har ejerkrav på de arealer som han har ejet i årevis eller i generationer det kan man selvfølgelig ikke

overhørig og derfor er jeg stolt over at de borgerlige partier og venstre siger nej til

er ufattelig hårdt trængt vi ser

det vil koste arbejdspladser

står på mål for så står regeringen og anklager os i venstre for at vi ikke vil naturen jo selvfølgelig vil

erhvervet regeringen vil ikke landbruget man siger et i landdistriktspolitikken

gør noget helt andet i praksis det er beskæmmende hvordan har miljøministeren det egentlig med

at udvikling og fremgang i vores natur

beskæmmende der bliver jo holdt masser af møder rundtomkring også i

så stå på mål for erhvervsministeren har også tidligere sagt at landbruget skulle have førsteprioritet

at gennemføre noget som rammer ned i et erhverv som er i en historisk dyb krise et af vores vigtigste eksporterhverv overhovedet et af de få erhverv som genererer jobs og arbejdspladser i de dele af landet hvor det i forvejen er svært at få jobs

med det statsministeren lovede os i sin nytårstale

mange må jeg forstå initiativer der er blevet taget som skulle løse krisen for landbruget at man ikke engang som miljøminister

i fyrre år ikke er blevet inviteret til en af de største messer nemlig roskilde dyrskue

som den her regering har taget jo i fællesskab med venstre og de borgerlige partier da vi blandt andet

som sikrer at man får mulighed

at vi halverede randzonearealet noget som den

at følge op på det som statsministeren lovede danskerne i sin nytårstale

den jord der ikke kan bruges til produktion de får en erstatning efter grundloven og så har vi ikke noget problem i forhold til den måde man gør det på nu hvor man

langsomt tager flere og flere forbehold i forhold til hvordan jorden må bruges

man ikke må sprøjte og gødske vores

et ønske om at skabe nogle reelle forbedringer for vores natur

at lige præcis sprøjtning og gødskning på de her arealer gør en meget stor forskel

hvilke arter der kan leve der og

den biologiske mangfoldighed der altså findes på de her arealer

for vores forslag er

skal til før ministeren vurderer at man er oppe på et beløb hvor det vil kunne give

der ser

landmænd går konkurs og at der er et trængt

at danmark kommer rigtigt videre og ud af krisen hvor er det lige miljøministeren synes at dagsordenen

initiativer til at forbedre vilkårene for dansk landbrug vi lavet en vækstplan for fødevarer i fællesskab hvor der blev mulighed for

nogle af de store imødekommelser som var ønsket fra landbruget i forhold til randzoner efterafgrøder og andet

synes egentlig at venstre også i den her sag

at se tingene lidt i en helhed det er min stille appel i dag at man i stedet for at fokusere entydigt på et enkelt forslag ser på balancen i regeringens tilgang til hele det her område og også bidrager til at vi kan skabe mere plads bedre forhold for

der er blevet taget fordi vi skal have mere dansk natur til kaffekurvene

vi er nødt til at forholde os

en international forpligtelse til at sikre at vi får bremset tilbagegangen i vores biologiske mangfoldighed i danmark frem mod

den borgerlige blok vil præsentere af forslag som kan forbedre

naturen og sikre at vi lever op til de internationale forpligtelser

på stengrund med den miljøminister vi har det er simpelt hen så uforskammet at høre på

erhvervsøkonomiske konsekvenser i omegnen af syv og fyrre million kroner set i forhold

så om at dokumentere hvordan det så hænger sammen at det vil betyde døden for det samlede danske landbrugserhverv

til det her forslag så jeg synes altså

altså at

kort

skal forstå det eller er det her fordi miljøministeren og fødevareministeren vil nedlægge konventionelt landbrug og man vil gerne have at vi skal gå over

mere morten korch og kun have økologi er det det der egentlig ligger i det for så kan man jo sige det ministeren kan jo bruge sit flertal men ministeren skal da være ærlig og sige hvorfor man

det er fordi man vil af med det konventionelle

men fortæl dog sandheden men hvad er forskellen på at være økologisk landmand og konventionel landmand

gør man det for at skubbe et andet erhverv væk

kan man godt være ude på arealerne og gødske kan ministeren ikke selv høre

det hænger ikke sammen det er jo fordi regeringen vil en anden vej og det er

kan betyde tab af tusindvis af arbejdspladser

at et værditab på de her forskellige jorde

milliard kroner samtidig har vi den her arrogante minister som bare

er at man også hos de blå partier

for vi savner fuldstændig de svar som regeringen med det her

på hvordan vi vil sikre fremgang for vores natur i danmark jeg har

til landbruget underforstået at så betyder det jo ingenting

han fik gips omkring det brækkede at

slå ham ned med et boldtræ

landbruget med forbedrede rammevilkår og imødekommelse

hvordan man så bedømmer det her forslag

tiltale folketinget på

er altså meget langt ude at påstå det og det må venstre så selv stå på mål for hvis det er det

at ministeren jo også selv her meget tydeligt gør rede for

der være tale om en landmand som får et meget meget stort tab vedkommende kan ikke længere dyrke jorden ergo

fordi det skal overgå til beskyttet natur

en erstatning en mulighed er ikke en ret og det er derfor diskussionen jo hele tiden handler om hvordan den ekspropriationsforretning foregår kan ministeren komme det nærmere

for firs procents vedkommende er det kun syv tusind kroner hvad med de sidste tyve

hvilken retsstilling har de i forhold til at få en erstatning for at de ikke længere kan få et udbytte

forslag

vil følge op i forhold til naturdelen når det gælder om at finde den balance for

oplever at de bliver særlig hårdt ramt af det her forslag

vi bliver nødt til for naturens vedkommende at beskytte nogle arealer du ejer hvilket betyder

få noget udbytte af dem ergo skal være en erstatning det kan da ikke ansøgning kan ministeren ikke

det er derfor fiskeriet ønsker en ny regering det er derfor landbruget ønsker en ny regering

hvor miljøministeren sammen med fødevareministeren vil fjerne to hundrede ud af syv hundrede jobs i naturens navn

medlemmer af folketinget som bjarne laustsen og pernille vigsø bagge inden for de seneste par uger

miljøministerens udrulning og overimplementering og det er derfor at rigtig mange af socialdemokratiets egne borgmestre også gør det der bliver spurgt hvad vil blå blok vil ministeren bekræfte at hvis man for eksempel havde mere fokus på

lave mere uberørt skov kunne man faktisk opnå højere biodiversitet

mange ting desværre er ministeren ikke altid med på det hele men jeg synes det er en meget grov generalisering som skader debatten og som kun fører til politikerlede det vil jeg opfordre ministeren til at overveje også i forhold til at man rent faktisk har en opgave med at samle folketingets partier om om

mig over

så vigtigt men hvis det samme område var spredt ud på flere bedrifter ville man ikke kunne gøre

mig til at tage ordet er når ministeren siger at at man kan søge enten dispensation eller økonomisk kompensation hvis man bliver særlig hårdt ramt og der er

hvornår er er særlig hårdt ramt jeg kan ikke forstå hvorfor ministeren siger at det må bero på en konkret vurdering det vil sige

hvornår man er særlig hårdt ramt hvorfor vil ministeren ikke tage politisk ansvar og sige hvis man bliver ramt enten på sin indtjening eller sine værdier

man særlig hårdt ramt hvorfor vil ministeren ikke tage det politiske ansvar og definere

det giver jo ikke meget mening og jeg synes det er for nemt for ministeren bare at kammeradvokaten har lavet en vurdering hvad synes ministeren er rimeligt

er politisk rimeligt

har vi konsulteret kammeradvokaten og

på den baggrund har vi konkluderet at vi ikke på forhånd kan sætte

jo helt helt utilstedeligt og helt urimeligt det

på disse arealer det er også helt helt utilstedeligt

slet ikke se og forstå at der er et problem her

siger du kan bare søge om erstatning

få lov til at bestemme om den pågældende landmand kan få en dispensationsmulighed eller få en erstatning

for stemte seks og halvtreds imod

lovforslaget er vedtaget

jeg slutter afstemningen for stemte otte og tres imod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

regeringens side også et forsøg på at

leve op til nogle lettelser i byrderne for virksomhederne i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber samtidig med at der skulle tages hensyn til regnskabsbrugernes behov for de nødvendige oplysninger og samtidig med at lovgivningen tilpasses den udvikling der har været på regnskabsområdet i et internationalt perspektiv

substansen i forslaget er at mikrovirksomhederne fremover skal give færre oplysninger i deres regnskab dattervirksomheder får mulighed for at give færre oplysninger i deres årsregnskab hvis en række forpligtelser er opfyldt der

gives en delvis ophævelse af kravet om

og små og mellemstore virksomheder får mulighed for at skulle opfylde færre regnskabskrav så langt så godt

vi er i venstre glade for lettelser og reelle lempelser af administrative byrder når der er substans i det når der er besparelser og effektiviseringer for virksomhederne men vi skal være sikre på at det så også er reelle lettelser og besparelser at det ikke er et slag i luften at vi ikke på et senere tidspunkt i andet regi kræver de samme oplysninger til forskellige myndigheder som ville fremgå

her tænker kortsigtet men har blik for helheden og et langsigtet perspektiv også for den enkelte virksomhed jeg vil gerne minde om at det for mig at se ikke er sådan at en revisorregning nødvendigvis er en udgift for en virksomhed endsige en unødvendig udgift for en virksomhed en god revisor er et nyttigt og vigtigt værktøj for en ejer eller en ledelse i en virksomhed også en mindre virksomhed for at kunne træffe fornuftige dispositioner og også for at kunne få kreditter i et pengeinstitut for at kunne lave kontrakter med samhandelspartnere her skal vi tænke langsigtet vi anerkender at der er forpligtelser i forhold til eus regnskabsdirektiv med implementeringen på den anden side set

er de krav om rapportering om samfundsansvar csr til de halvtreds største virksomheder og statslige aktieselskaber og de en tusind en hundrede største virksomheder som skal forholde sig til miljø

noget ekstra ekstra oveni hvad virksomhederne i forvejen gør og beretter om og hvordan er det her så i øvrigt implementeret i forhold til til regnskabsdirektivet er det

vi er med på at der

kan være relevant her at se på nogle af de forslag der er i ministerens

naturligvis være konstruktive i udvalgsbehandlingen over for forslaget men jeg skal allerede nu bebude at jeg har en række spørgsmål der skal besvares og gerne skal besvares positivt de vil naturligvis blive stillet til

jeg synes i og for sig også at det her er et lovforslag som har en kompleksitet

omfang og en betydning for mange virksomheder og med mange afledte konsekvenser

det er en sag der fortjener at blive rigtig grundigt behandlet vi får mange henvendelser på lovforslaget udefra fra organisationer og virksomheder der er mange der stiller spørgsmål

og rejser faresignaler så jeg synes at det var rimeligt om vi her i folketinget gennemførte en høring af lovforslaget jeg har gode erfaringer med høringer de er med til at kunne belyse sagen grundigt

og få gjort deres argumenter gældende og regnebrættet gjort op så jeg vil foreslå at vi laver en høring jeg håber også at erhvervsministeren vil være positiv over for et

forslag og medvirke i en sådan høring og stille kapacitet til rådighed fra sit ministerium jeg tror at det kunne være rigtig godt for lovprocessen i den her sag og det vil være noget vi lægger vægt på fra venstres side hvis det i øvrigt kan lade sig gøre

som en hjælp til de virksomheder der er ikke bare en hjælp til samfundet men også til udvikling af den pågældende virksomhed jeg er helt enig jeg jeg synes ikke

hvad venstre mener om den anden del af lovforslaget nemlig øgede krav til at man beretter om sit ansvar over for samfundet

styrke den grønne miljømæssige udvikling som jo

at jeg bliver lidt betænkelig når enhedslisten bliver alt for positiv over for det jeg siger men

er på det her niveau kan vi nok styre det hjem jeg synes jeg fik antydet hvad vi mener om csr delen

der er naturligvis nogle ting som alle disse virksomheder i forvejen lever op til der er også nogle ting der frivilligt og i henhold til den nuværende lovgivning bliver beskrevet i årsregnskaberne og derfor skal vi jo passe på at vi ikke bare hælder bureaukrati på for at det skal se ud af noget

eus nye regnskabsdirektiv dels en opfølgning på de gode forslag som det af

nedsatte virksomhedsforum for enklere regler

at vise hvordan firmaets økonomi ser ud en virksomheds reviderede årsregnskab mest troværdige kilde til den information som man kan få om virksomheden derfor gør særligt private investorer banker aktieanalytikere og professionelle investorer god brug af årsregnskabet

kravene til årsregnskaberne er i de seneste år blevet

mere komplekse og det er særlig til gene for de mindre og mellemstore virksomheder som bliver mødt af krav til deres regnskaber som ikke matcher behovene hos de brugere som de her firmaer har det er vigtigt at vi i lovgivningen både letter virksomhedernes arbejdsbyrde og samtidig sørger for gennemsigtighed i dansk erhvervsliv for nylig udnævnte

magazine danmark til at være et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i

fordi vi lytter til alle parter og søger at skabe rammebetingelser der afbalancerer virksomhedernes behov med resten af samfundet dele af lovforslaget er således blevet til efter anbefalinger fra regeringens virksomhedsforum for enklere regler

høre fra virksomhederne selv hvor der er behov for forenkling af reglerne med de konkrete ændringer i lovforslaget er det sådan at de betyder at op imod firstusind mindre virksomheder nu skal afgive færre noteoplysninger end tidligere og størrelsesgrænsen for mindre og mellemstore virksomheder sættes op så færre virksomheder falder ind under de tungere kategorier for krav

hundrede største firmaer at forholde sig til miljø og medarbejderrelaterede forhold og med lovforslaget kan vi forvente en erhvervsøkonomisk besparelse på omkring tre hundrede

regeringen har gjort det til en mærkesag

hvordan man optimerer forretningsforholdene i danmark

med lovforslaget gør vi livet lettere for en stor del af de danske virksomheder samtidig med at vi sikrer at der ikke sker væsentlige tab af relevant regnskabsinformation

på venstres ordfører her i dag og jeg har også talt med andre ordførere her i folketinget i løbet af dagen

forstå at der er et behov for at vi får en

oplyst grundlag så jeg vil selvfølgelig bakke op om at

drøftelse om et program for en konstruktiv høring sådan at alle partier og alle ordførere kan deltage og

folketingssalen til en anden og tredjebehandling hvor partierne på det oplyste grundlag kan tage stilling til lovforslaget så

pligtige ændringer fra eus nye regnskabsdirektiv

ændringer som blandt andet indfører nogle lempelser i forhold til det nye regnskabsdirektiv

de her lempelser som der lægges op til specielt og ikke mindst over for de her firstusind såkaldte mikrovirksomheder vi har i danmark og som er dem der

selvfølgelig også nogle gange føler det som en form for overbureaukratisk foranstaltning at man

gennemføre de her typer af regnskabspraksis så de steder der er sund fornuft

der skal gives den her

de såkaldt pligtige nye tiltag som

det som også socialdemokraternes ordfører var inde på

at der er lagt op til at

de halvtreds største børsnoterede virksomheder og statslige virksomheder

allerede fra to tusind og seksten skal rapportere om miljø og medarbejderrelaterede forhold og de skal også rapportere om csr med hensyn til

også kommer til at gælde for de omkring en

en hundrede virksomheder som er de største virksomheder målt på den måde man nu gør det

grund til at få undersøgt i forbindelse med udvalgsarbejdet om det er nødvendigt med alt det her specielt omkring csr er der nogle steder hvor vi synes at man måske går for vidt

her regler som man ønsker at pålægge virksomhederne i deres regnskabspraksis

at man overimplementerer mere end det som der står som

er i den såkaldte regnskabsklasse d det er de virksomheder som egentlig er omfattet af det men der vælger man så at implementere yderligere således at endnu flere virksomheder

kommer under de her regulativer og det er vi ikke sådan

sted hvor man overimplementerer unødigt vi synes i dansk folkeparti at det er helt fint at vi får

i forhold til amvab beregningerne forventer at der er et tilbageløb til virksomhederne på omkring tre

ikke at få lavet den udvidede regnskabspraksis

og dermed få en mindre revisionsudgift

deres årsregnskaber men vi synes også i dansk

få sikret og få undersøgt

med cvr nummer og så videre som enkeltmandsejede virksomheder

på grund af det her lovforslag kommer til at få en

her lovforslag lovforslag og vi har bestemt ikke noget imod at der bliver indkaldt til

politikere i udvalget har mulighed for at stille nogle supplerende spørgsmål også mere tekniske og principielle spørgsmål og selvfølgelig

hvor vi får ministeren og

involvere sig i det her lovforslag

implementere direktivet på og den måde vi har tilrettelagt loven på er selvfølgelig på den ene side at sikre at vi får en byrdelettelse for virksomhederne og dansk folkepartis ordfører nævnte jo mikrovirksomhederne altså de rigtig mange små virksomheder

lettelser til virksomhederne hele vejen rundt samtidig med at

sikrer at regnskabsbrugerne stadig væk kan få de oplysninger de skal bruge for radikale er det også meget vigtigt at hele csr delen altså det der handler om

virksomhedernes samfundsansvar

faktisk også for virksomhedernes skyld det er utrolig klogt af en stor virksomhed at have styr på sine

sociale forhold og have styr på miljømæssige forhold simpelt

man får en bedre og stærkere virksomhed man er mindre

kritik der kan slå store virksomheder ihjel i

nul komma fem her i internettets tidsalder ved vi jo godt at hvis man ikke opfører sig ordentligt kan man meget meget hurtigt få meget store problemer

at tænke igennem på at konkurrencefordele i forhold til lignende virksomheder

for nogle af de her forhold vi ved jo at danmark når vi konkurrerer med virksomheder fra andre lande simpelt hen skal være bedre vi skal konkurrere på kvalitet det hørte jeg også

konkurrere alene på pris de skal også være bedre så

sociale og miljømæssige forhold er faktisk noget der kan give os bedre virksomheder i danmark det er en af grundene til at radikale venstre synes det er helt rigtigt

har været en fornuftig diskussion af forslaget indtil videre

vi vil selvfølgelig gerne diskutere det grundigt under udvalgsarbejdet det er rigtigt hvad venstres ordfører sagde

at det er et teknisk kompliceret lovforslag og der har været

ønsker fra en masse virksomheder men vi lytter og diskuterer gerne den kritik der også ganske rigtigt har været af forslaget så

god idé jeg synes det er vigtigt at folketingets udvalg går langt ind i de her spørgsmål ikke mindst i et så omfattende forslag som det

er rigtig meget her der ser ser rigtig godt ud jeg er enig med den tidligere ordfører altså ordføreren for radikale venstre om at den slags ting

de spørgsmål vi vil stille handler jo blandt andet om at sikre en fuld og tidlig gennemførelse

det er olie gas og mineraler men det er faktisk

primært skov og det er jo også noget hvor vi har danske virksomheder som har været ganske store

rapportere hvad hvad

får ud af det det afspejler jo

diskussion om at en række af de råstofproducerende lande

rapportere til offentligheden

de lande hvor man fælder skov

også kan få en offentlig diskussion om firmaernes adfærd ikke bare i danmark men i

lidt indviklet ud jeg lod være at tage forslaget om forenklinger

med op på talerstolen for man kan somme tider undre sig over som politiker hvis man må være lidt primitiv at et forslag der skal give forenklinger bliver så tykt og så tungt

en række forenklinger og jeg har det sådan at der ikke er tvivl om at vi på nogle af de her punkter nok har skudt gråspurve med kanoner

at revision ikke grundlæggende er en byrde men en hjælp

sikret os

har også somme tider en vis tvivl om

der med ophævelse af ledelsespåtegning jeg ved jo at ledelsespåtegning

et pres på firmaerne

at tage revisionen alvorligt jeg ved godt der står delvis

jeg bare annonceret nogle af de ting

en økonomisk aftale om at man skal finde nogle lettelser for det private erhvervsliv inden to tusind og tyve

udvalgsarbejdet og jeg har annonceret nogle af de ting vi vil sætte fokus på

afvist af ministeren i høringssvarene

drejer sig om hvordan man betaler en regering det er fint nok men også omfatter skattebetaling eller

der skal gives i årsregnskabet generelt og så er der

ser meget positivt på om hvordan man skal

pligt til at oplyse om deres samfundsmæssige ansvar deres miljømæssige ansvar deres ansvar i forhold til udviklingslandene som de opererer i men jeg synes

til årsregnskaber og det er vi negative over for og del to er vi bestemt positive

om jeg så må sige regnskaberne at gøre og revision

har sagt sådan at vi har en selvstændig diskussion af den del der har at gøre med virksomhedernes samfundsmæssige ansvar og hvordan de redegør for det

interessant at både finansrådet som vi ikke altid er helt enige med kan

revisorer jo er kritiske over for den del

små virksomheder og meget små virksomheder

er små virksomheder der synes jeg

meget opmærksom på om det er en god idé

om revision krav om hvilke oplysninger der indgår i regnskabet

og det vil vi selvfølgelig støtte ingen tvivl om det derfor vil

virksomhederne end det der er lagt op til

en rigtig god idé at

lagt forslag frem fra en lang række ngoer der arbejder inden for det område men i virkeligheden også fra store danske virksomheder

at vi skal stramme kravene hvad angår csr forpligtelsen

af regnskaber sådan at vi i

det har krævet lidt arbejde

et kæmpemæssigt fremskridt i forhold til for få år siden hvor store selskaber kunne påstå at de betalte milliarder og atter milliarder i skat

var i danmark det var alle mulige andre steder derfor har vi fået

men det vil vi jo gerne udvide til de lande der måske bliver snydt allermest nemlig udviklingslandene for de bliver jo nok i den grad

andre steder hen sådan at der i mange tilfælde aldrig nogen sinde betales skat fordi de lige kommer forbi et skattely eller to

tilbage står så udviklingslandene som ikke har fået en krone i skat

overskud der er skabt i det pågældende land det vil vi meget gerne komme

der ligger også et forslag fra de forskellige ngoer

vi som minimum også skal stille krav til de steder hvor danske statslige

eksport kredit fonden og det kan være

hvor vi ligesom der kan sige at de virksomheder der opererer med den form for støtteordninger

rapportering af samfundsansvar og

det kan vi støtte varmt op om det vurderes at det her lovforslag

million kroner

høringssvarene giver lidt udtryk for at

intentionen er i hvert fald god og den del

er vi sådan set også glad for til gengæld lægges der op til en overimplementering af eu direktivet med hensyn til csr reguleringen det er vi til gengæld meget skeptiske over for vi

overimplementering af eu direktiver og det er normalt en skepsis vi deler med vores borgerlige venner

så derfor synes vi også

være en god idé hvis det her lovforslag blev delt det håber vi

positiv over for og og hvis det

vores støtte til den del der handler om lettelse af administrative

stadig væk fra så godt som alle danske virksomheder når man er ude at snakke med dem

man fjerne noget af bureaukratiet derfor er det også ærgerligt at regeringen har fjernet de måltal som den tidligere regering satte for hvor meget bureaukrati vi skulle fjerne

lettere at være virksomhed når vi så

kun hvis det er en reel afbureaukratisering hvis man går ind og ser på regeringens forslag her

støtter vi selvfølgelig implementeringen af eus regnskabsdirektiv

ikke den del af det som overimplementerer og

kan betyde at det bliver vanskeligere at være virksomhed hvis man fjerner og udvander årsregnskaberne så meget at man ikke kan have en dialog med bankerne

en dialog med sine samhandelspartnere så vil det jo være en udfordring og så gør man måske livet sværere og vanskeligere for de små virksomheder som vi godt vil gøre noget godt for

få belyst konsekvenserne

være lettere at være smv i danmark det skal være lettere både at etablere og drive små virksomheder men når vi ser på de reaktioner der har været så ser det i hvert fald ud til at for meget store dele af hele smv segmentet

kan det blive vanskeligere at drive virksomhed det vil være vanskeligere at kunne etablere partnerskaber det vil være vanskeligere at kunne

et solidt og validt

og forhandle med så derfor er vores svar her umiddelbart skeptisk

vil gerne i dialog med regeringen om det og opfordrer til at vi i erhvervsudvalget finder frem til

tingene så vi kan få belyst konsekvenserne

muligheder for at vi kan lette de

byrder i erhvervslivet uden at vi påfører det selv samme erhvervsliv eller samfundet

eftersøgt og vedtaget på eu plan et

som vi så vil oversætte til dansk lovgivning

at forringe nogle virksomheders muligheder for at agere

i hvert fald slet ikke hensigten at åbne op for eventuelle skattehuller

tilslutning til

en høring hvor vi gennemgår det ret minutiøst sådan at alle involverede

det synes jeg vil være godt og opklarende for os alle for

hvis man

ikke har gæld til banker eller realkreditinstitutter eller kreditinstitutter i øvrigt så er det måske omkring

tres procent

tres procent af virksomhederne der ikke har den type forpligtelser så er det jo ligesom det giver mening at implementere et sådant

meget grundig revision eller opgøre en lang række forhold som man alligevel aldrig nogen sinde vil få brug for

den måde man skal skal tænke det på

meget grundigt i forbindelse med en høring

i vejen for for virksomhederne som det også er blevet sagt i forbindelse med nogle af høringssvarene

skulle gøre det dårligere ved den måde vi gør det på så det er ikke intentionen her

fordi vi har en branche som

er helt enig i beskrivelsen af at et

at tænke på den måde vi vil selvfølgelig besvare alle spørgsmål positivt

også den anden del af det hvor jeg kan forstå at

i forhold til csr

danske forhold jeg vil sige at over halvfems procent af de virksomheder som vi taler om her har i forvejen csr

er jo noget som danske virksomheder i allerhøjeste grad lever op til og jeg synes egentlig det er et ganske godt eksempel på et sted hvor eu giver masser af mening og nytte nemlig at vi sådan langsomt men sikkert

forhold omkring korruption afskovning væsentlige miljøforhold og andet

er nogle der mener at det vil være en meget meget stor byrde at at gøre det nu det

jeg konstatere at der

vi har lagt os meget rimeligt og jeg kan hvert fald sige at for for byrdedelens vedkommende

meget meget minimalt hvad det vil give af

virksomheder at gennemføre de

proces i forhold til det konkrete indhold af forslaget og en eventuel opdeling

kommet

de har købt hos erhvervsdrivende og forslaget går i al sin enkelhed ud på at

for fremtiden skal opdeles i to faser opdelingen af sagsbehandlingen i to faser skal bidrage til at der kan ske en hurtigere og en mere fleksibel behandling af forbrugerklagesagerne forbrugerklager vil for fremtiden først blive behandlet i en

forbrugeren betaler hundrede kroner og man så får hjælp fra konkurrence og forbrugerstyrelsen til at finde en løsning som parterne kan acceptere og jeg skal sige at

så kan forbrugeren vælge at gå videre til

anden fase i forbrugerklagenævnet hvor der foregår en egentlig

det vil så komme til at koste forbrugeren et gebyr på fire hundrede

men det er altså et beløb som tilbagebetales hvis der indgås forlig

række bestemmelser som skal implementere eus direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager jeg skal ikke gå

detaljer men vil blot slutte mit indlæg af med at sige at venstre er meget positivt stemt over for denne modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem og derfor var vi med til at indgå aftalen

skal sikre at forbrugerklagenævnet også fremover

at forbrugerbeskyttelsen

helt afgørende når vi skal navigere rundt i den moderne forbrugsjungle nethandel og handel på tværs af grænser har flyttet forbrugerne længere væk fra forhandlerne

en modernisering og fremmest sikrer at de danske forbrugere også fremover har mulighed for at få behandlet deres klage hurtigt effektivt og uden de store omkostninger det bidrager til at skabe tillid og det er i sidste ende til gavn for både forbrugerne

de erhvervsdrivende med det her lovforslag implementerer vi et direktiv der sikrer at forbrugeren fremover på en nem hurtig og billig måde kan klage over et produkt uanset om det er købt her i landet eller et andet sted det vil gøre det nemmere at klage over udenlandske virksomheder og det vil forbedre forbrugersikkerheden

mediationsfase og en egentlig nævnsbehandling mediationsfasen skal hjælpe forbrugeren og den erhvervsdrivende til sammen at komme frem

at prøve at løse tvister gennem dialog og ved at snakke sig frem til en løsning hvis det altså er muligt det er til gavn for alle involverede parter og det er især godt med en hurtig afklaring hvis det ikke kan lade sig gøre at nå til enighed

sagen gå videre til nævnsbehandlingen ligesom den gør i dag samtidig betyder lovforslaget at klageadgangen i forbrugerklagenævnet bliver udvidet med fem og fyrre brancher

stort fremskridt for forbrugernes retssikkerhed at man nu kan klage over stort set alt hvad man køber

er det altså også nødvendigt at vi har et forbrugerklagesystem der er gearet til at behandle og håndtere mange flere sager lovforslaget ændrer på de gebyrer er forbundet med klagebehandlingen i forbrugerklagenævnet formålet med ændringen er at opnå en rimelig balance mellem de omkostninger der er forbundet med behandlingen af en sag ved forbrugerklagenævnet og de udgifter den tabende part skal betale

at de fastsatte gebyrer er rimelige og

erhvervsdrivende et andet element i lovforslaget der gør livet lidt nemmere forbrugeren fremover er kravet om at de

det indebærer at de erhvervsdrivende lettilgængeligt og i et forståeligt sprog skal oplyse forbrugerne om deres klagemuligheder

vores forbrugerklagesystem vi giver forbrugerne bedre og hurtigere klageadgang til flere brancher og systemet bliver moderniseret så det også fortsat kan levere en effektiv sagsbehandling

ganske fornuftigt set i forhold til at det også er med til at sikre at

fremadrettet en del af den betænkelighed der har været hos dansk folkeparti vi

en del af det forlig der blev indgået i november

røster der har været fra fra forbrugernes side fra fra tænk og fra

række ting heri som er til ugunst for forbrugernes

de ting skal vi selvfølgelig have undersøgt sådan rimelig sobert i det udvalgsarbejde der måtte komme i gang nu efter det her men altså grundlæggende synes dansk

den adgang der er til det

sikrer at arbejdsgiverne eller butikkerne

hvis de har overtrådt nogle regler

en eller anden tvist skal de selvfølgelig også kunne straffes for det

eller anden tvist er det jo forbundet med en stor usikkerhed for måske rigtig mange små og mindre

derfor har vi også oplevet nogle gange at man måske som som butik

langt de fleste høringssvar

vi synes også at der skal være en undergrænse og der synes vi også at de tusind kroner er en rimelig værdi så ved jeg godt at man man nævner tøj og sko og at det åbenbart er lidt billigere

kan man da godt få et par gode sko mener de fleste her i folketinget

udvalgsarbejdet og vi håber

det er jo en balancegang hvordan sikrer vi at man kan klage

her områder og samtidig giver borgerne hurtige billige og effektive klagemuligheder

er det blevet forklaret mange gange at vi kommer med en ny fase hvor man

ellers kan man gå videre og klage til forbrugerklagenævnet det er også rigtigt at

en sag koster i gennemsnit omkring titusind kr og

det jo altså er hele samfundet der betaler den regning så der skal også være en vis rimelighed i hvad man klager over vinder man sin klagesag får man altså også pengene tilbage så vi synes sådan set at snittet er lagt rigtigt

der er fremskridt i det her forslag og og dem vil jeg redegøre for først der er et udvidet område hvor man

en lang række med flere produkter

heller ikke modstander af den dér opdeling med med to faser den synes

vi har lagt os på et alt for dyrt niveau

blevet for dyrt at foretage den sidste klage

set fra forbrugersiden der er også sket en forrykning i balancen mellem forbrugere og virksomheder som her heller ikke virker helt rimelig efter vores opfattelse i den forstand at det bliver meget billigere

derimod for forbrugerne

mediationsfase altså hvor man i virkeligheden vil have noget mere forhandling

det kan man måske se forskelligt på men efter min opfattelse kan man sige at det der sådan set skulle være godt ved det her forslag

så godt som det kunne have været så vi agter at stille ændringsforslag om

har jo sådan set forstået at det får vi nok ikke flertal for men

som jeg har rejst nogle af

direktivet har desværre ikke efter vores mening samme høje niveau som det forbrugerklagesystem som vi kender i danmark i dag og som forringes hvis dette

lovforslag vedtages enhedslisten kan derfor ikke støtte lovforslaget idet det forringer forbrugernes klageadgang forslaget lever ikke op til den forsikring som vi mener i

nemlig at en implementering kunne ske uden forringelse af den gældende forbrugerbeskyttelse lovforslaget gør det betragteligt dyrere for forbrugerne at klage hvis en klagesag tabes samtidig nedsættes butikkers og virksomheders gebyrer ganske voldsomt desuden introducerer lovforslaget det såkaldte mediationsprincip i forbrugerklagesystemet enhedslisten kan ikke støtte at det nu samlet set kan komme til at koste en forbruger fem hundrede kroner at klage hvis man skulle tabe klagesagen i dag koster det hundrede og tres kroner vi foreslog under de politiske forhandlinger at beløbet højst kunne blive to hundrede og

som ikke tilbagebetales samt et gebyr for at indbringe sagen for forbrugerklagenævnet på

heller ikke tilbagebetales hvis sagen tabes ellers bliver beløbet selvfølgelig

hundrede og tres kroner vi kan heller ikke støtte at virksomheder og butikker fremover skal slippe temmelig meget billigere for forbrugerklager vi synes tværtimod at man skulle have fastholdt de gældende gebyrsatser for erhvervsvirksomhederne især når man betænker at en af grundene til at ændre

forbrugerklagesystemet er at man med implementeringen af direktivet

udvidelsen med de mange nye forretningsområder fem og fyrre i alt har beregnet en merudgift på

det skulle håndteres inden for det eksisterende system så kan det altså forekomme noget mærkværdigt at nedsætte gebyrerne for erhvervene så kraftigt som man gør med lovforslaget vi tror i øvrigt ikke helt på de beregninger en lang række af de nye områder som med lovforslaget lægges ind under det offentlige forbrugerklagesystem vil efter vores mening ikke kaste mange klagesager af sig jeg nævner i flæng hesteavl køb af lystbåde kunst og gallerivirksomhed udlejning af både og lastbiler

andre af de nye områder som kommer ind under forbrugerklagesystemet

betydelige overlap til allerede eksisterende områder for eksempel

så er vi faktisk ikke begejstrede for at man nu indfører mediation i forbrugerklagesystemet mediation kan være godt nok

hvor mennesker har brug for fortsat at omgås det kunne for eksempel være i familieretssager hvor

bruges men her er der tale om tvungen mediation om noget meget meget konkret nemlig om det fjernsyn eller den røremaskine eller den pc som man lige har købt ude i bilka

dertil lægges at der ikke i mediationsfasen kan indhentes sagkyndige

at forbrugerne i denne fase er bagud på point i forvejen forliger konkurrence og forbrugerstyrelsen allerede halvtreds procent af sagerne i det gældende klagesystem

overflødigt at indføre mediation i

for at indføre mediation er at spare penge ved at afholde så mange som muligt fra at klage videre til

ved at henvise til mediationsdelen og gebyret herfor påstå at man lever op til

direktivets præambel hvori det fastslås at det skal være gratis eller kun koste et symbolsk beløb at klage det synes vi er lige lovlig smart og faktisk på kanten af direktivet

også derfor at mediation i bemærkningerne omtales som en central del af gennemførelsen af

direktivet ja det skal jeg lige love for enhedslisten stemmer imod lovforslaget og agter at stille en række ændringsforslag vi er naturligvis klar over at dette her lovforslag er klappet af mellem regeringen venstre og konservative

en række ting som for så vidt er udmærkede men der er også

jo også at rigtig mange af de klagesager som kører for øjeblikket i forvejen ender med et

er det for klager vi kan forestille os

hvor mange medarbejdere kan vi forestille os skal arbejde med

de her ting det er der givet nogle bud på men vi kan godt forholde os skeptisk til om det er bud som kommer til at holde i virkelighedens verden dernæst har vi også en skepsis i forhold til hvordan de allerede etablerede branchespecifikke

forbrugere og for erhvervslivet men vi er faktisk nervøse for at de allerede etablerede ankenævn bliver nødt til at nedlægge sig selv måske af omkostningsmæssige årsager

ankenævn ikke nødvendigvis er en fordel for forbrugeren og at der kan ske en skævvridning mellem klager

forbrugerklagenævnet og de private ankenævn endvidere er vi også skeptiske i forhold til de øgede omkostninger og økonomiske byrder

vi må se hvad der kommer ud af det i den sidste ende

fordi man bare lige kunne klage også relativt små beløb

været ting i det her forløb som vi ikke har været tilfredse med fra fra konservativ side

betyder det at det bliver lidt billigere for erhvervslivet der kommer ikke bare

klager ind fordi der er en beløbsgrænse for hvad man kan

forbrugerne som får et moderniseret og mere effektivt

forbrugerklagesystem men også for virksomhederne som ikke bliver så belastet økonomisk

skullet iagttage at man rundt

bruger andre metoder end vi hidtil har været vant til de såkaldte mediationer og noget andet som vi jo så den her gang har valgt at lade os inspirere af lære af

vi har taget den her metode i anvendelse fordi den er

overvejede meget positivt at stemme for

var positiv over for de fleste elementer dog ikke lige de beløbsgrænser der var sat ind

jeg vil sige det sådan at

at man bare kan tilsidesætte at klageadgangen bliver så meget større

er nødt til at håndtere selvfølgelig en forventelig stigning i antallet af klager ved at vi også indretter systemet efter det

sige at forbrugerne bliver stillet dårligere jeg mener faktisk at det vil være en kæmpe fordel for for

får mulighed for en meget hurtig og meget smidig afgørelse som følge af den her mediation det koster hundrede

det er altså til at overskue

vi jo

sådan at folk ikke bare klager videre fordi de

gøre det jeg vil nævne at det koster mere end titusind kroner i gennemsnit at føre en sag

derfor skal der være en eller anden rimelighed i synes jeg regeringen og et flertal

faktisk at der er blevet sat nogle meget fair

så det ikke bliver helt urimeligt

liberal alliances ordfører at man som sådan ikke var for forslaget og var lidt skeptisk og også stillede sig lidt skeptisk an

om mange af de skøn og andet vi har givet i forbindelse med

omfang det ville tage og hvor mange der skulle ansættes til

at det ender der hvor vi vi har

hvor alle bare klager over alt sådan at det

til stor gene for virksomheder og for offentlige finanser i særdeleshed men at vi gør det på en måde så forbrugerne har ordentlige rettigheder som sagt

er en eller anden grad af egenbetaling så vi sikrer at det ikke bare er omkostningsfrit at klage derudaf så vi håber at have fundet balancen men nogen garanti kan jeg selvfølgelig aldrig

hurtigt og smidigt igennem jo

gerne have men jeg tror da mest at folk er optaget af rent

af et beløb på et fjernsyn til fem tusind kroner det synes jeg da er en væsentlig

det hvis man gerne vil klage over et apparat og så ender med

den måde har forbrugeren jo en fin fin retssikkerhed

man først haft én forbruger igennem det pågældende tv apparat som åbenbart ikke virker ja så kan alle de andre jo egentlig også regne med at få den samme udmærkede behandling i forhold til det

mig klog på hvor vanskeligt noget af det kan blive en gang imellem

og der synes jeg da at det at man risikerer

drønende billigt frem for at skulle alliere sig med en advokat eller hvad man nu ellers skulle finde på i forhold til at

som i høj grad beskytter forbrugeren så er

egenbetaling er med til at sætte en meget meget sund grænse synes jeg

jeg egentlig gerne lige komme ind på noget helt andet og det er at

den niogtyvende januar to tusind og fjorten blev

justitsministeriet hvis der ikke inden udgangen af to tusind og

privat branchenævn på området som opfylder kravene i

vil justitsministeriet tage initiativ til at der inden fristen for implementeringen af direktivet udløber på anden vis etableres adgang til at indbringe klager over afgifter for overtrædelse af vilkårene for privat

for et klagenævn som opfylder kravene

kan vælte det hele men man kan også anskue det på den måde at

egentlig ikke opfylder det der blev lovet dengang fordi de parkeringsafgifter der i dag gives for ulovlig parkering jo ligger under den bagatelgrænse som er indeholdt i lovforslaget

er billigt det er altså billigt at få lov til at klage og vi skal

som faktisk koster noget så det her er ikke kostprisen det er jo langt langt under kostprisen

som man så får tilbage igen skulle man få ret det er ikke dyrt det er generøst og ordentligt og en rigtig måde at indrette det på sådan at man sikrer forbrugerne

svar skyldig lige i talende stund

jeg skal meget meget gerne vende tilbage til problemstillingen men jeg tror bare at

man vil bruge for at få fire ting der ikke passer sammen til at passe sammen men altså fint nok vi kan jo forholde os til dem

en præcisering af den eksisterende praksis med henblik på at skabe en mere klar hjemmel i lovgivningen den ene del

delegationskompetencen til aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg hvor man ændrer udtrykket regionsrådene i forening til i stedet benævnelsen danske

er tale om at tydeliggøre allerede eksisterende praksis den anden del vedrører

en præcisering af sundhedslovens befordringsordninger og dermed er der også tale om en præcisering af retstilstanden på

at sundhedsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler om offentliggørelse af sundhedsstyrelsens påbud de tre elementer hver for sig og tilsammen kan vi støtte det er den sidste del af lovforslaget som vi i venstre er noget mere

regeringen at lovgivningens bestemmelser om de tre embedslægeinstitutioner og titlen embedslæge ophæves

at bestemmelserne i lovgivningen der beskriver embedslægeinstitutionernes opgaveportefølje

placeres hos sundhedsstyrelsen forslaget er en del af den handlingsplan der kom fra sundhedsstyrelsen tilbage i juni to tusind og fjorten efter

vi er ikke tvivl om at der er behov for en række også gennemgribende ændringer og vi vil meget gerne være med til politisk at diskutere handlingsplanen og dermed også politisk begynde at diskutere hvad det er

fremtiden den diskussion er vi jo ikke blevet indbudt til eller startet på endnu med ministeren og derfor virker det altså noget bagvendt og noget ulogisk

som vedrører at nu skal embedslægerne udgå

fornuftigt forslag i forhold til en større sammenhæng og andet

jo ikke sidde og nikke til enkeltelementer uden at vi har haft lejlighed til også at diskutere samlet hvad det er vi vil politisk hvad det

meget fint beskrevet hvordan sundhedsstyrelsen nu skal i gang med nogle nye faser der vil være tre faser og den første fase

at man foreslår at nedlægge embedslægeinstitutionen så går man i gang i den anden fase med at foretage en detaljeret kortlægning af ressourcer og opgaver på tilsynsområdet som det hedder og endelig i den tredje fase

går man i gang med at se på hvordan tilsynsopgaverne skal fordeles mellem enhederne altså hvorfor er det at vi ikke kan komme i gang med nogle af de faser før vi skal sidde og være med til

at definere hvad det er der skal være konklusionen på det arbejde som man må formode i hvert fald ifølge bemærkningerne skal igangsættes så vi vil foreslå at ministeren enten piller den her del ud af lovforslaget og og udskyder

eller alternativt inviterer partierne til nogle nærmere drøftelser hvor vi kan se de her ting i en samlet helhed for også politisk at

indgå som sagt er det ikke fordi vi nødvendigvis er skeptiske over for selve forslaget men vi kan ikke sidde og og nikke til noget uden at vi

bagefter i relation til styrelsens tilsynsvirksomhed

også hele diskussionen om økonomien hvis der skal tilføres flere ressourcer mig bekendt har regeringen ikke afsat så meget som en eneste krone i sin

tilsynet hvis vi politisk beslutter at det vil vi

der kunne ministeren måske oplyse

regeringen har tænkt sig at de penge skal komme fra

flertal for den her del af lovforslaget i folketingssalen

vil være interesseret i at lytte til gode forslag vi vil i hvert fald gerne medvirke konstruktivt

rigtigt som min gode kollega fru sophie løhde fra venstre siger at der

fire hovedtemaer i det her område der er det om

kommuner og regioner det tredje

har sundhedsstyrelsen fremover muligheden for at sige at de institutioner også skal sørge for at gøre det synligt på de platforme de måtte have som institutioner og så er der

fjerde og sidste det som fru sophie

betegnelsen embedslæge skal ophæves for at give sundhedsstyrelsen en mulighed for på en eller

at tilrettelægge og udføre sine myndighedsopgaver så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt

der har været episoder i forhold til sundhedsstyrelsens tilsynsdel som har påkaldt sig rigtig megen opmærksomhed fra sundhedsministerens side fra offentlighedens og mediernes side

hedder epso som er et europæisk tilsynsorgan

til hvad vi bør gøre i danmark og som sundhedsministeriet

allerede har effektueret i samarbejde med sundhedsstyrelsen alt sammen er det her ligesom

være med til at vedligeholde og opbygge en høj tillid fra samfundets side til vores sundhedsvæsen til vores sundhedsinstitutioner og dermed også sikre patientsikkerheden der er næsten ikke

end patientsikkerhed når man taler sundhedsvæsenet og sundhed i danmark og der synes jeg lige nøjagtig at det at skabe mere klarhed og entydighed også er med til at sikre den balance socialdemokraterne støtter det her kompleks af lovændringer

hvad det er vi har med at gøre

jeg på er det bedre vi siger at nu er det sundhedsstyrelsen der kommer på tilsyn

lidt mere hult end det andet vi har desværre de sidste mange år set

den ene eller den anden instans der har været grundlag for det

en af de nyeste sager hvor

der ikke har fungeret et tilsyn over for en psykiater

som også jeg har været ordfører på

har faktisk været nogle sager hvor det er embedsfolkene embedslægerne

anmeldt det men hvor det er sundhedsstyrelsen der ikke er skredet ind så jeg må sige at tilliden er svækket til sundhedsstyrelsen

derfor mener jeg nok ligesom venstres ordfører at

det kunne være vi skulle tage det her punkt ud og sætte det sammen med hele forløbet om

for patientsikkerheden overalt i landet uanset om man bor på lolland eller i nordjylland eller i københavn

at klippe en hæl og hugge en tå for det synes jeg ligesom at regeringen har gjort med hele embedslægeinstitutionen

vores områder der netop har brug for de her arbejdspladser netop også noget man prøver at have fokus på

hvis vi nu gør det endnu mere hvad ender det

med så jeg har utrolig mange spørgsmål og et eller andet sted vil det være synd for resten af forslaget at det er

udgør problemet i forslaget så jeg vil glæde mig til den videre behandling og så håbe på at vi får

ligesom det også præciseres i sundhedsloven at kommunerne har mulighed for at yde befordring til patienter til egen læge eller til praktiserende speciallæge som alternativ til befordringsgodtgørelse endvidere indfører vi nu et lovmæssigt krav om at offentlige og private sygehuse der får påbud af sundhedsstyrelsen om opfyldelse af sundhedsmæssige krav skal offentliggøre disse samtidig med sundhedsstyrelsens offentliggørelse

ophæver vi med det her lovforslag betegnelsen embedslæger formålet med det er at tydeliggøre sundhedsstyrelsens opgaver herunder at tydeliggøre at styrelsens nuværende tre decentrale enheder på linje med andre enheder i styrelsen indgår i styrelsens samlede organisation og opgavevaretagelse formålet er endvidere at sikre at anvendelsen af betegnelsen embedslæger eller lignende i lovgivningen ikke har betydning for sundhedsstyrelsens muligheder for at tilrettelægge udførelsen af sine myndighedsopgaver mest hensigtsmæssigt

vi åbner op for om det alene er et spørgsmål om at det er navnet der ændres

har sundhedsstyrelsen jo fået international kritik på rigtig mange områder og de har så selv fremlagt en rapport

sager blandt andet også i pressen hvor sundhedsstyrelsen i den grad har svigtet har svigtet meget meget

derfor sidder vi jo også og diskuterer

sikre at sundhedsstyrelsen faktisk er en myndighed som holder ordentligt øje med dem der yder behandling

kan være sikre på at behandlingen kan gøre dem raske og

når vi begynder at åbne op for

hvad det betyder helt konkret hvilke konsekvenser

sundhedsstyrelsen og hvordan

sammen med hele den måde vi gerne vil kigge på sundhedsstyrelsen

hvis ministeren indkalder til forhandlinger at

mange af tingene skal gøres bedre

gøres hurtigere men det kræver jo også at sundhedsstyrelsen

sidste del og derfor vil jeg ikke her på nuværende tidspunkt sige om det bliver det ene

det kan også føre til at man mister livet for tidligt det er jo desværre nogle sager vi har set i sundhedsvæsenet

en sundhedsstyrelse en embedslægeinstitution som skal gribe ind over for læger som ikke kan finde ud af

forvalte deres embede korrekt og derfor er det jo rigtig vigtige og rigtig alvorlige ting vi diskuterer her i dag jeg vil også koncentrere mig om den fjerde del af lovforslaget for de tre andre

mig en lille smule i den her sammenhæng vi har jo som som flere har været inde på en ret lang proces forud for det her lovforslag

og sundhedsstyrelsen følger så efterfølgende op her i efteråret med en handlingsplan for hvad der skal ske det er jo rigtig rigtig fint og nu ligger bolden jo

os rent politisk hvad er det der skal ske og det her er jo så det første skridt i den proces når det gælder lovgivning men jeg mangler at se hvordan det her initiativ spiller sammen med hvad der i øvrigt skal ske

diskussionen om det risikobaserede tilsyn over for det rutinemæssige tilsyn

opgaver der skal ligge centralt alle de her ting spiller jo ind

er man skal have ude decentralt altså hvad det er der skal være fremtidens embedslæge så at sige

at kunne se den her lovændring i en sammenhæng

som hidtil nogle af de kommentarer

nogle decentrale enheder og en central sundhedsstyrelse fungerer så dårligt at en del af årsagen til de problemer vi

man nævner blandt andet i sin anbefaling fjorten seksten og sytten at der er et udtalt behov for at forbedre den kommunikation der foregår

hvad opgaverne er men det er jo ikke det vi løser her hvor vi bare ændrer navnet og derfor synes jeg altså det er vigtigt at vi at vi ser tingene samlet

høringssvarene er hvad det betyder at man ophæver den paragraf som i dag regulerer uddannelseskravene til embedslægerne

ud i tågerne for mig om det har en betydning eller ej

forventer kommer til at ske i forhold til sundhedsstyrelsens tilsyn og som vi ønsker skal ske i forhold til sundhedsstyrelsens tilsyn

at mødes at partierne sætter sig sammen og drøfter det

under det udvidede frie sygehusvalg kan vi jo kunne støtte det

vi får en endnu større diskussion om hvordan

et reelt frit sygehusvalg og i langt større grad

blive behandlet på privathospitaler og også hospitaler i udlandet

op på nuværende tidspunkt selve elementet kan vi sagtens

i forhold til offentliggørelse af påbud og hele diskussionen om patientsikkerhed med videre synes vi

at det er yderst relevant og meget glade for

kan det godt være at det er mig der ikke kan gennemskue problematikkerne på samme niveau som en række af de ordførere der har været oppe tidligere man kan jo selvfølgelig have en række ønsker til hvad der ellers skal gøres men jeg satser sådan set på at sundhedsministeren enten i sin besvarelse her om lidt eller

i de skriftlige svar skaber en sikkerhed der gør at et bredere flertal eller bare et flertal kan være med til at vedtage

alle sammen men blot tilkendegive at vi støtter den del der er også en præcisering af sundhedslovens befordringsregler det støtter vi også

en del der omhandler offentliggørelse af de påbud som sundhedsstyrelsen kan give til et sygehus

at det er til gavn for borgerne at de let kan finde information om påbud som kan være givet til et sted hvor de

for eksempel overvejer en behandling den sidste del omhandler embedslægen regeringen ønsker at ophæve betegnelsen men

under sundhedsstyrelsen og fortsat på tre lokationer

tilfredse med at der bibeholdes to decentrale enheder vest for storebælt det giver mulighed for at vi kan bevare nogle af de kompetencer bredt i landet som i nogle tilfælde er bundet op på særlige udfordringer i bestemte geografiske områder men vi har også nogle spørgsmål til den del flere har fremført relevante synspunkter i forhold til processen der er også

hos embedslægen som varetager bestemte opgaver det er ikke helt tydeligt hvordan nogle af de uddannelsesmæssige krav defineres i fremtiden det vil vi også gerne snakke lidt mere om men vi er positive over for lovforslaget og de nævnte ændringer men som flere andre ordførere også har lagt op til i dag deltager vi også meget gerne i yderligere drøftelser om den del der

det betimelige i overhovedet at ændre embedslægebetegnelsen

ordførernes tilgang over en bred kam

vil givetvis

det der lægges op til ikke

indholdsmæssig ændring det der lægges op til er en navneændring og med den ændring som foretages

skal sundhedsstyrelsen varetage de samme opgaver

og embedslægeinstitutionerne er én enhed i øvrigt organiseret under sundhedsstyrelsen

som folketinget har gennemført tidligere hvor man blandt andet

var tilbage i to tusind og tolv det var det som som dansk folkepartis ordfører frygtede

københavneri

jeg husker det var det alene venstre og det konservative folkeparti som ikke var for den ændring da loven blev vedtaget

en situation hvor der ikke er nogen tvivl

som er blevet ført af tilsynsmyndighederne altså embedslægerne embedslægerne eller sundhedsstyrelsen under et

der er behov for at få udredt hvad der skal gøres det har epso rapporten jo så givet nogle klare anbefalinger på herunder opgavefordelingen mellem enhederne

et entydigt begrebsapparat hvilket selvfølgelig er en del af det som som navneændringen handler om nemlig

det handler om det her er et element i den samlede handlingsplan for hvordan

gerne skulle få vores tilsyn til at virke

med at der kan være nogle skriftlige spørgsmål

nogle af de bemærkninger som er givet der godt kan have behov for at blive korrigeret og

for den løsning er en mulighed

arbejdes med den der handlingsplan som folketinget har fået oversendt og sandheden er

det er folketinget også orienteret om

skitseret fem og tyve indsatser og

allerede gennemført i overensstemmelse med den tidsplan som der har

noget som at to enheder eller kontorer i sundhedsstyrelsen er slået sammen det er jo ikke en politisk beslutning at der er ansat en ny tilsynsdirektør at der er udarbejdet et kvalitetsprogram for tilsynsområdet at der er foretaget afgrænsning af kerneområder og

nævnt af enhedslistens ordfører

et tilsyn som i højere grad vil være risikobaseret så

samlede politiske beslutningsoplæg med de forskellige muligheder for at omlægge tilsynet foreligger jeg synes ikke at det er i omvendt rækkefølge at vi siger at et af de elementer som indgår er at forholde sig til

for et navn der bruges her

derfor er forslaget om at ophæve embedslægebegrebet som navn

fjorten og at der er gennemført en række indsatser men der

de helt store diskussionspunkter som var oppe i forbindelse med præsentationen af handlingsplanen

til at kræve flere ressourcer til tilsynet fremadrettet også afhængigt af hvilket tilsyn man gerne vil have kan ministeren så ikke oplyse hvorfor

man fra regeringens side overhovedet ikke har taget initiativ til at indkalde til politiske drøftelser på trods af at man har haft handlingsplanen siden juni 2014 hvorfor vil man også på det her område udskyde den diskussion hvorfor ikke handle på den nu hvor forestiller ministeren sig der skal findes penge til at styrke tilsynet hvis regeringen overhovedet mener der er behov for at styrke tilsynet hvor mange penge eller er det også bare

efter et valg det kan vi ikke klare nu og her det gør man jo på mange andre områder så det skulle ikke undre mig at det også sker i forhold til sundhedsministeriet jeg synes bare det er underligt at man ikke politisk har fulgt op

det her samlet ved at invitere folketingets partier til en drøftelse af

janej eventuelt hvor mange og hvor vi finder dem henne og så kommer man i dag i folketingssalen med et lovforslag og siger i øvrigt vil vi gerne lige have carte blanche til at vi kan lave alting om uden at skulle spørge folketinget om lov efterfølgende ved at nedlægge embedslægeinstitutionen

kalde det hele for sundhedsstyrelsen og så kan vi organisatorisk gennemføre alt hvad vi har lyst

sig nogle friheder som der ellers ikke er med hensyn til det med ressourcerne

er vi jo i den situation nu at vi er i gang med

implementere handlingsplanen som jeg også skitserede at der er behov for nogle lovændringer at der pågår nogle analyser som gerne skulle føre til det beslutningsgrundlag som skal gøre at vi kan forholde os til hvordan

fremadrettet kræver det flere eller færre ressourcer det ved jeg ikke

de anbefalinger og de analyser som som vores beslutninger skal basere sig på og derfor ville det jo også være bagvendt hvis vi sagde at nu starter vi med at sætte nogle ressourcer af til en opgave som vi

at der jo i hvert fald er nogle og når jeg siger nogle så er det

indgående kendskab til tilsynsdelen i sundhedsstyrelsen som har udtalt offentligt at forudsætningen

politisk er nødt til at forholde os til men men det mener regeringen så ikke at vi kan gøre det er blot derfor

at vi er i folketingssalen i dag for at lave en ændring hvor man nedlægger

embedslægerne og så siger man vi vil i øvrigt først til sommer begynde at snakke om

kan begynde at handle på det her politisk med henblik på at få styrket

ved at der pågår analyser som skal give et beslutningsgrundlag så vi også kan forholde os til

fremadrettet derfor er vi i dag i en situation hvor hvor vi

for at træffe de beslutninger om hvordan tilsynet skal se ud fremadrettet der bliver kontinuerligt handlet på det

kronikere med et stort medicinforbrug

søge sundhedsstyrelsen om et såkaldt kronikertilskud med lovforslaget her vil det tilskud blive automatiseret således at ingen fremover skal opleve at blive glemt hvis man enten ikke selv har fået søgt

måske ikke har haft overskuddet til ansøgningsprocessen lovforslaget om ændring af sundhedsloven udmønter en delaftale i finansloven for to tusind og femten på sundhedsområdet som venstre har stemt for så vi støtter i sagens natur den del af lovforslaget konkret betyder det for den enkelte kroniker voksen som barn at man ikke kommer til at betale mere i egenbetaling til tilskudsberettiget medicin end tre tusind otte hundrede og tredive kroner

femten tal for den nødvendige nødvendige medicin inden for en tilskudsperiode der findes jo et utal af lægemidler på markedet og flere kommer til

er det nødvendigt at vi styrker overvågningen af lægemidlerne uanset om man er kroniker med et højt og vedvarende lægemiddelforbrug eller man hører til i den kategori som blot indimellem tager en hovedpinetablet ja vi skal nemlig alle sammen kunne føle os trygge ved at uanset hvilket lægemiddel vi vælger

lægemidlet sikkert og de bivirkninger som der eventuelt måtte være

lægemiddelagentur ema har fået styrkede kompetencer til overvågning af vores nationalt godkendte lægemidler og det giver derfor mening når vi med lovforslaget her følger op på implementeringen af europa parlamentets og rådets direktiv fra to tusind og ti det nye er at en ny koordinationsgruppe under udvalget for risikovurdering får et udvidet mandat til også at sikre overvågning af lægemidler nationalt ligesom der sikres mere åbenhed om lægemidlers sikkerhed via fælles databaser som varetages af ema

det europæiske lægemiddelagentur i en helt ny fælleseuropæisk webportal som der kan linkes til via vores egen nationale webportal at styrke patientsikkerheden er også udgangspunktet for at vi med lovforslaget her giver hjemmel til sundhedsstyrelsen til at forkorte lægemidlers navne med korte doserings og indikationstekster således at læger og andet sundhedsfagligt personale nemt og hurtigt

ikke mindst lige så enkelt kan kommunikere med patienter

styrker patientsikkerheden og det bakker vi op om fra venstres side hvad angår ændringer i vævsloven skal der foretages en række konsekvensrettelser i vævsloven efter sammenlægningen af lægemiddelstyrelsen med sundhedsstyrelsen og det finder vi fra venstres side er helt uproblematisk derudover foreslås det at indsætte en række begreber i vævsloven som for eksempel organ donation og anvendelse på mennesker ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger ligesom sundhedsstyrelsen fremover skal offentliggøre en aktivitetsredegørelse med oplysninger om for eksempel import og eksport af væv med lovforslaget her åbnes der mulighed for at det enkelte vævscenters aktivitet skal gøres offentligt tilgængeligt hvis der fremsættes anmodning herom uden

og vi vil under udvalgsbehandlingen spørge ind til det ligesom vi

også vil spørge ind til hvorvidt lovforslaget her overimplementerer eu lovgivning hvilket vi ikke umiddelbart finder er hensigtsmæssigt såfremt dette

positive forandringer vi har desværre rigtig mange borgere i vores samfund som skal have rigtig meget medicin

derfor er det rigtig godt at vi nu

det uden at man skal gå op til sin egen læge og derigennem søge tilskuddet

der er rigtig mange kroniske patienter

ja vi kalder det kronikertilskud

som gør at man i nogle perioder skal bruge meget medicin hensigten er at

tre tusind otte hundrede og tredive kroner om året til medicin er mange penge

lægemiddellovgivning og lægemiddelovervågning og der er det ene og alene et spørgsmål om

få vægtet sikkerhed

for patienter der bruger medicin så godt som overhovedet muligt den tredje og sidste ændring er en ændring af vævsloven som gør den lov mere letforståelig og dermed også mere gennemsigtig det her er

lidt bedre i dag ser vi desværre at der er nogle borgere som ikke kan få den medicin som de har brug for fordi de ikke har råd til at betale det som man skal betale før man kan få det første tilskud i dag er det sådan at man skal op på ni hundrede og femten

før der ydes tilskud og det vil jo sige at en førstegangskroniker skal

betale de her penge først og vi ved fra flere artikler der har været de seneste par år at apoteker rundtomkring i landet må fortælle hvordan kunderne vender om når de får at vide hvad de skal betale og går hjem uden medicin det er noget som mange af os i sundhedsudvalget

forslag og det synes jeg godt man kunne have bygget ind i

problemet er

kronikertilskud jeg har

jeg kan få et kronikertilskud

af vores kronikere men der er altså nogle steder hvor vi bliver nødt til at se på

gøre det lidt bedre jeg kan se at at

anført det i deres høringssvar

at vi har en henstandsordning og det har man hvis man bruger det samme apotek

det spændende hvordan det bliver med den nye apotekerlov men det kan vi jo tage bagefter

skal man gå til det samme apotek for at få en henstandsordning hvor man så kan betale tre hundrede kroner om måneden

man udligner beløbet over en år

se på hvordan vi hjælper de borgere som er de svageste borgere vi har i landet og det er dem som ikke har råd til at betale

det er nogle af de ting jeg vil tage med når vi skal diskutere forslaget og det kan også være at jeg vil prøve

kigge på de midler som blev brugt til hpv vaccinen hvor vi løftede

med kroniske sygdomme har ofte mange udgifter til medicin og hvis man så også har en lav indkomst

uoverskuelig opgave at skulle skulle købe den nødvendige medicin ifølge en undersøgelse foretaget af trygfonden

fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere undladt at købe medicin som var ordineret af lægen fordi de ikke havde råd til det og det øger risikoen

og arbejdsløs og man så ikke har råd til at at

for et øjeblik siden stod dansk folkepartis ordfører heroppe på talerstolen med nogle af de samme pointer jeg synes at

det var jo sådan tilbage i to tusind og otte at dansk folkeparti sammen med venstre konservative daværende ny alliance

man tog omkring to hundrede og firs million kroner fra medicintilskuddet og væltede dermed regningen over på de borgere vi taler om her i dag for at kunne finansiere

man besluttede altså at hæve grænsen for hvornår

medicin fra fire hundrede og fem og tres kroner til syv

en regulering som gjorde at det ville stige fremover det er altså baggrunden for at man nu skal op

og fem og tyve kroner i medicinforbrug før man får et tilskud bare lige så det er med

fuldstændig enig i at er mange flere ting man kan gøre blandt andet at sænke den her generelle grænse men det her som vi fandt

men som ikke får det alligevel og for dem kan det altså gøre en ret stor forskel som betyder at de kan få den behandling som lægen har

her forslag nu foreligger som et lovforslag

at tilpasse til direktivet om lægemiddelovervågning kan vi også godt støtte vi synes det er ganske fornuftigt at have et europæisk samarbejde

jeg synes enhedslisten som støtteparti til den

nogle mennesker

så mange mennesker som står i

men vi samarbejder gerne om det og vi vil gerne være med til at se om

regering der

har udgifter til medicin bare skal betale det er jo meget meget beklageligt her retter vi en lille smule op

det svært økonomisk i forhold til

set er rigtig positivt det andet er så

præcisering af hjemmelen til ministeren til at fastsætte regler om

nogle der kommer til at betale mere og for meget men i udgangspunktet er vi faktisk rigtig positive over for lovforslagets

har som flere allerede har nævnt rigtig store udgifter til medicin så store at det kan være vanskeligt at dække udgifterne på egen hånd og det også derfor vi har et loft over de årlige udgifter til medicin for disse borgere

det tilskud vi nu automatiserer så patienterne får de berettigede tilskud helt automatisk

alt for meget bøvl med mange ansøgninger eller fremmøde hos læge eller anden myndighed at vi automatiserer tilskuddet giver en tryghed for borgerne og det gør hverdagen lettere for rigtig mange borgere den sidste del af lovforslaget som gælder gennemførelse af ny eu lovgivning herunder et styrket samarbejde om lægemiddelovervågning i eu og også

den del af lovforslaget som står på finansloven for to tusind og femten som regeringen har lavet sammen med enhedslisten og

at søge folketingets tilslutning til

ændre medicintilskuddet så kronikertilskud fremover ydes automatisk

særlig fordi det betyder at de borgere som har store udgifter til medicin altid vil få det tilskud som de er berettiget til uden at skulle omkring en læge og vi er i den situation i dag at der er kronikere som har så store

ikke får det tilskud som de er berettiget til og selvfølgelig er nogle af dem

i øvrigt har færrest ressourcer og

har mest hjælp behov derfor er det her et forslag som som på den måde

i forhold til at hjælpe udsatte borgere

i vores sundhedsvæsen

det vil man nok altid gøre men der skal jo finansiering med og her står vi altså i en situation hvor vi reelt kommer til at hjælpe en lang række mennesker i danmark

desto større tilskud yder det offentlige

derefter er der så halvtreds procent tilskud fem og halvfjerds procent tilskud fem og firs procent tilskud og øverst hundrede procent tilskud

har de største udgifter

hundrede og tredive kroner

hvad så med dem for hvem

hundrede og tredive kroner måtte være

en urimelig stor økonomisk byrde jamen der ændrer det her forslag

at der fortsat er uændret mulighed for at søge kommunalt tilskud til deres

alt i alt står vi med et lovforslag som det er min forventning vi vil kunne samles bredt om fordi det simpelt hen vil hjælpe nogle mennesker i samfundet som har hjælp behov og fordi det er lykkedes at finde penge til at give den hjælp

venstres ordfører rejste spørgsmålet

om at vi vil kunne udrede undervejs i udvalgsbehandlingen ligesom liberal alliances ordfører rejste spørgsmålet om

opbakningen til det her synes jeg

i strategien er at læger og sygeplejersker og social og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale i det hele taget skal blive bedre til

patienterne og de pårørende til patienterne vi forstår alle sammen hvor vigtigt det er for et menneske som lider af af en slem sygdom at få støtte og hjælp til og af sine pårørende for et liv er jo netop et liv i den forstand at det er

andet end sygdom det er også arbejde hverdag familie indkøb

samvær med naboer og med venner og alt det der

bliver ramt af en alvorlig sygdom og det er alt sammen noget som vil blive påvirket når et menneske rammes af en sygdom uanset om det er

den anden art og vi forstår alle sammen at de pårørende til et menneske med en svær sygdom jo er en vigtig brik i forløbet omkring behandlingen og genoptræningen og i det hele taget at kunne vende tilbage til sit eget liv igen

en sygdom er jo ikke bare en diagnose det er også en tur ud i svære følelser og uhåndgribelige indtryk og oplevelser og tanker frygten for og afmagten over ikke at kunne forstå det ikke at kunne stille mere op ikke at kunne gøre noget selv og være prisgivet andres handlinger det forstår vi

at vi i regeringen har sat tre hundrede million kroner af til

inddrager patienter og deres pårørende meget mere vi har kommunerne der i dag har pligt til at være opmærksomme på børn der har behov for hjælp hvis en af deres forældre bliver syge vi har regionerne som har pligt til at have en plan for hvordan de inddrager patienterne til de pårørende i psykiatrien vi har sundhedsstyrelsen der har udarbejdet nationale anbefalinger til sundhedspersonalet om hvordan de skal forholde sig til børn med alvorligt syge forældre og så har vi i regeringen igangsat en lang række nye initiativer

har vi jo afsat ti million kroner til at understøtte

og regionernes arbejde med at inddrage børn og voksne som pårørende vi har afsat ni million kroner til at støtte børn og unge af forældre med psykiske lidelser vi har afsat seks og halvtreds million kroner til kommunernes arbejde med familieorienteret alkoholbehandling

udbrede et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge der lever i familier med stof eller alkoholproblemer så med satspuljen har vi altså afsat mere end to hundrede og halvtreds million kroner over de kommende fire år til blandt andet

børn og unge som er pårørende til alvorligt syge forældre eller forældre med misbrug

det kan man blandt andet takke regeringen for

set også takke sig selv for det

forhandlingerne om finansloven i efteråret i stemte for finansloven i sad med ved bordet og på den front undrer forslaget

finansloven for to tusind og femten har nu virket i to måneder og

det synes jeg ikke er en fair måde at agere på som parti jeg er helt med på at der ikke er en musefældeklausul i finansloven som den er lavet jeg synes bare at man skal have respekt

et meget dyrt forslag som vil koste ganske mange flere penge på statsbudgettet

angive en finansiering vi stemmer ikke for forslaget fordi vi er

en kæmpe indsats på det her område og fordi vi har en aftale med blandt andet sf om at afsætte tre hundrede million kroner til bedre inddragelse af pårørende til patienter og fordi vi ikke bruger penge

at børn som har en mor

få den hjælp og det er da fuldstændig rigtigt som ministeren siger

arbejde men der er ikke en koordinerende indsats noget af det

baseret på projekter derfor vil jeg bare lige høre ministeren mener ministeren at i dag

gjort nok for at informere børnene som en specifik pårørendegruppe mener ministeren at de børn bliver husket og hjulpet i den her proces

det er ikke sådan at det bliver nævnt i lovgivningen præcist at man skal huske børn især børn som

vil jeg gentage mit spørgsmål mener ministeren at

fysisk eller psykisk alvorligt syg bliver informeret nok i mener ministeren at det vi laver er godt nok

familie hvor mor eller far pludseligt eller uventet bliver alvorligt syg fysisk eller psykisk intentionerne bag forslaget som vi behandler i dag altså at informere og støtte børn som pårørende efter behov bakker vi fra venstres side fuldt og helt op om ifølge danmarks statistik er mere end ethundrede og tredivetusind børn pårørende til alvorligt syge søskende eller forældre

tal kommer antallet af misbrugere så der er mange skæbner er afhængige af den indsats som det offentlige eller private hjælpeorganisationer kan tilbyde familier og deres pårørende midt i en svær og ofte kaotisk tid mere end hver fjerde barn har inden det fylder fem og tyve år haft alvorlig

og jeg kender historien fra min egen familie jeg mistede min søster da jeg var syv år

at klare sig igennem sådan en livskrise når det værst tænkelige rammer at man mister et barn en søster en bror en mor eller en far det varmer når jeg kan se at der er politisk fokus på hvordan vi hjælper familier

at overse fordi de ofte tilpasser sig den nye situation i hvert fald for en tid

to tusind og tolv udarbejdet nationale anbefalinger

børn og unge som pårørende som også rækker ud over børn op til atten år som beslutningsforslaget her ellers lægger op til fra venstres side er vi af den opfattelse at det giver mening også at inddrage unge voksne i indsatsen det er så nemt og i virkeligheden ikke særlig hensigtsmæssigt for en ung at blive forælder for en forælder sundhedsstyrelsens publikation fra to tusind og tolv med titlen nationale anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende

netop den systematiske indsats vi har blandt andet med forrige års satspuljeaftale foreslået midler til udarbejdelse af webbaserede kurser for sundhedsprofessionelle med fokus på børn og unge som pårørende ligesom vi ved

vores sidste finanslovsudspil har foreslået at reservere midler til en særlig indsats for børn og unge som pårørende

sidst men ikke mindst har vi i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for sommeren to tusind og fjorten foreslået en systematisk inddragelse af pårørende og det kommer også børn og unge til gode og det glæder mig virkelig at også sf har bakket op om alle de forslag som jeg nævnte tidligere bakker vi fra venstres side op om intentionerne i forslaget

netop fordi der allerede er som forslagsstillerne selv peger på i bemærkningerne

igangsat en række initiativer som jo netop sigter mod at systematisere den indsats over for en helt særlig gruppe nemlig de sårbare børn og unge

jeg da opfordre regeringen til at sikre at arbejdet med implementeringen af de nationale anbefalinger skrider frem således at man sikrer at anbefalingerne kommer ud og virker dér hvor de er

satspuljen er puljeprojekter selv om det er fantastisk gode projekter

en særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser

med forslaget lægges op til at tilbyde børn og unge af psykisk syge forældre systematiske børne og familiesamtaler

at vi skal have systematiske børne og familiesamtaler

indsats og jeg synes ikke at lovgivning nødvendigvis skal være et mål

som er udsat for episoder i deres liv hvor enten deres forældre eller deres søskende bliver alvorligt syge eller at de bare møder sundhedsvæsenet som en chokerende oplevelse

det er også socialdemokraternes holdning at det her omsorgsfelt skal være et naturligt omdrejningsfelt og opmærksomhedspunkt

på og en inddragelse af de pårørende

sundhedsstyrelsen udarbejdet en national anbefaling som lige nøjagtig præciserer de her ting over for det sundhedsfaglige personale

som sundhedsministeren også har præciseret i sin indledning er der rigtig mange initiativer

udsprunget her fra folketinget fra finansloven fra satspuljeforhandlingerne

og i regionerne som driver vores sygehusvæsen

vi ønsker fra socialdemokratisk side stadig væk at vi skal blive bedre på det her område vi ønsker at vi naturligvis skal opsamle viden lave systematisering og dele den gode erfaring som man får men vi har altså med finansloven for indeværende år sat rigtig mange penge af til lige nøjagtig patient og pårørendeinddragelse og derfor er vi på vej jeg skal heller ikke som socialdemokraternes sundhedsordfører undlade at udtrykke min undren over at sf på det her tidspunkt efter at være gået med til finansloven for femten kommer med et beslutningsforslag

ikke er anvist i finansloven det undrer jeg mig over socialdemokraterne støtter naturligvis

en mor eller en far der bliver syge står ofte i en situation

der er mange sorger

fordi man tager skylden på sig

burde være en selvfølge at når man møder børn der bliver berørt på den her måde så tager man sig af dem og finder ud af hvad de har brug for

på grund af finansieringen men jeg synes

der er rigtig mange gode takter i det og derfor synes jeg det er noget vi skal arbejde videre på jeg synes det er rigtig godt at man kigger på hvordan man gør folk ansvarlige ude på sygehusene

vi sikrer at man har det med sin rygsæk så man altid kan tage og være der for de børn og unge

jeg godt tænke mig at brede det lidt ud og sige

mens ens far mor eller søskende er indlagt og hvor der er trange tider

og det kan være gymnasiet hvordan får vi kommunerne med ind over så vi sikrer at der er nogen der tager hånd om dem som har brug for det

noget der gør at vi altid sørger for at vi tager

jeg synes det er vigtigt at vi ser på

og det synes jeg da vi skal tage op i sundhedsudvalget

nogle gange har svært ved både at få høringer eller ekspertpaneler men kunne vi ikke prøve at finde ud at

det bliver naturligt at man tager sig af de børn og unge som har det svært

deres liv at de ikke ryger ud i en psykisk sygdom fordi

har fået det svært eller at man

familier som måske går fra hinanden på grund af sygdom

er sikret den information de skal have at inddraget

faktisk heller ikke brugt særlig mange penge for at kunne få den her koordinerende indsats

at meget få mennesker lever som øde øer de fleste af os lever i familienetværk og derfor er det også en hel familie som rammes når et af medlemmerne bliver syge særligt

er naturligvis udsatte det er svært

at håndtere sorg angst og usikkerhed og derfor har alle børn som har en mor eller far

får en alvorlig sygdom brug for hjælp og støtte

ressourcer i familien eller netværket til selv at håndtere situationen andre gange har man brug for hjælp og støtte fra enten det offentlige eller fra en af de mange patientorganisationer hvoraf rigtig mange har gode tilbud til pårørende og også til børnene men kan vi gøre det bedre og skal vi gøre det bedre ja det kan vi og ja det skal vi og det gør vi

afsat tre hundrede million kroner i regeringens sundhedsudspil

det er et udspil som enhedslisten og sf sammen med regeringen fandt pengene til i finanslovsforhandlingerne her i efteråret så vi enige med sf i at der skulle findes ekstra penge og derfor virker det også lidt underligt at sf her få måneder efter at finansloven er vedtaget kommer og

allerallerbedst til gavn for børnene det synes jeg at vi skal indgå i nogle gode forhandlinger om

have samtaler med børn som var pårørende

det her område har været kastebold i mange forskellige sammenhænge mellem

set sagtens følge intentionerne om at

præget af for meget puljestyring for meget projektmageri men pågår varigt

fungerer kontinuerligt der bliver nogle faste rutiner omkring det jeg kan høre her i dag at der er

arbejde for at løfte ud af satspuljen og over til mere varig finansiering i forhold til det helt konkrete forslag til finansiering

det er lidt for nemt at slippe om hjørnet med bare at henvise til at det er fra væksten

forbrug pengene skal tages

gengæld sige at vi gerne vil til at drøfte om vi i en anden sammenhæng kan finde nogle penge om man kunne bruge de tre

men som forslaget ligger her

og agtværdigt formål

det tror jeg faktisk vi alle sammen er meget optaget af at hjælpe nogle af de allersvageste

som er i en svær situation i deres liv

jeg må dog indrømme at jeg bliver

skrives det at der allerede i dag gøres et rigtig godt stykke arbejde

skrives i øvrigt at der er afsat tyve million kroner til en konkret indsats for

så foreslår man en systematisering som skal koste det halve af hvad selve indsatsen koster det virker umiddelbart uforholdsmæssigt meget i forhold til hvad man bruger på at

som har et eller andet mere bureaukratisk tilfredsstillende

ved at gøre det offentlige underskud større

det er vi under ingen omstændigheder tilhængere af altså at man finansierer forslag på den måde jeg tror faktisk hvis man ser på formålet i forslaget at der er bred enighed fra

men jeg har svært ved at se at man skal finansiere det på den måde man gør og jeg har svært ved at se at man skal bruge det der svarer til halvtreds procent af hvad man har afsat til indsatsen til at systematisere den

er på udebane i en uvant situation og som er påvirket af den utryghed som det skaber

og det får de også i dag på mange forskellige måder spørgsmålet er så om vi kan gøre mere og det kan vi helt sikkert

hvis vi skal lave ikke bare sympatisk men også ansvarlig politik og det skal vi

debatten om hvorvidt man kan tillade sig at fremsætte et forslag som dette selv om man har været med

mellem regeringens partier og socialistisk folkeparti men jeg vil godt sige tak til socialistisk folkeparti for at rejse debatten og jeg synes vi skal fortsætte den i

skulle man jo slet ikke starte forhandlinger

terrorbekæmpelse fordi man har siddet

det er noget jeg slet ikke har hørt tidligere

den tidligere regering sad og forhandlede kunne dansk folkeparti og andre stille en række forslag det er

psykisk og fysisk syge børn hvis mor

af misbrugere faktisk specifikt blev nævnt som en pårørendegruppe

at det faktisk ikke er særlig sundt for

har en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom

skrevet i bemærkningerne og som herre simon emil ammitzbøll

kompetencenetværk hvor man går ind og siger at

som ikke har den nødvendige

brug for en ekstra indsats

far

kan i ikke tage hånd om det her barn

i vores nabolande der har

bliver inddraget og informeret og

slet ikke deler den der ekstreme optimisme i forhold til at

som kommer fra familier hvor et overforbrug af alkohol eller

hvilket projekt der kører lige præcis i den kommune

jeg enormt gerne have at det var sådan mere systematisk

selv uddannet som sygeplejerske

eneste ting der indikerer at de patienter der er indlagt også har børn

vidst at moren har været rigtig syg for

til selve intentionen og så håber jeg at vi i fællesskab kan arbejde videre med det i udvalget

på fødevareområdet fra juni sidste år lovforslaget har jo ifølge ministeren til formål at reducere sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser og dermed mindske det medfølgende administrative arbejde for både kommuner og virksomheder og lovforslaget angår de mindre miljøkomplicerede virksomheder som derfor er omfattet af bilag

et kærkomment tiltag

altså også erkende at den foreslåede effektivisering jo ligesom ikke rigtig er særlig ambitiøs det kunne have været langt bedre

at vi sidste år indgik en fornuftig aftale med regeringen om en vækstplan for fødevarer og en aftale om en vækstpakke i juni måned og dette lovforslag er jo udsprunget af

er efter venstres opfattelse et skridt i den rigtige retning

derfor bekymrer det os at vi allerede nu kan se

ønsket og jeg citerer en omfattende forenkling af miljøgodkendelsesprocessen for fødevare og andre industrivirksomheder hvorved

vi kan læse sort på hvidt i høringssvaret fra erhvervs og vækstministeriet at erhvervsstyrelsens team effektiv regulering vurderer at det blot bliver omkring

en hundrede virksomheder som ikke længere vil være godkendelsespligtige som følge af det her lovforslag

virksomheder det undrer os altså meget i venstre og det gør altså at vi bliver nødt til at stille nogle spørgsmål til ministeren under udvalgsbehandlingen for at få opklaret hvorfor lovforslaget ikke lever op til de politiske aftaler

lave et udvalgsarbejde som opfølgning

af flere vækstaftaler den om fødevarer og vækstpakken fra foråret sidste år har sagt at vi skal gøre det nemmere for virksomheder at opnå en godkendelse til aktivitet så de simpelt hen kan komme hurtigere i gang rent konkret gør man det ved

sammenlægge de tre godkendelser som man i dag skal indhente på forskellige områder til en og

får nemmere ved at gå ind selv og angive at man lever op til de specifikke krav som der bliver stillet og derved

hen kortere fordi man får de rigtige oplysninger men det er jo også klart

nemmere at finde ud af hvad det er man skal leve op til fordi der kommer kan man sige et samlet overblik over hvad det er der foregår derude så i forhold til det som som venstres ordfører nævnte om at det ikke

at fire ud af fem slet ikke skal have en godkendelse skal man jo bare huske at

gøre det nemmere for alle virksomheder

at man fjerner godkendelsen det er faktisk også ret vigtigt for virksomhederne at de har en godkendelse

de ikke bare selv har angivet at de lever op til et eller andet og man så

man nu skal lave om på sin produktion altså det der ligger i en godkendelse er jo også at man i otte år ligesom er garanteret at man kan udføre den aktivitet

er blevet godkendt til så for socialdemokraterne er det ikke så afgørende præcis om det

anmelde eller om det hedder at få en godkendelse det der er vigtigt er at alle de virksomheder her skal have en hurtigere sagsbehandling en nemmere sagsbehandling en mere strømlinet sagsbehandling en enstrenget sagsbehandling i stedet for

og det synes vi faktisk at vi har opnået med det her forslag

vi glæder os over at driftige mennesker i det her land kan komme hurtigere i gang vi glæder os også over at der selvfølgelig er knap tusind virksomheder i en bestemt branche

maskinværkstederne som kan få en branchebekendtgørelse og derfor komme helt uden om tilladelsen om man vil men det vigtige er sådan set at vi

jeg skulle hilse fra det radikale venstre som er forhindret i at være her og sige at jeg også har talt på vegne af dem vi ser frem til

tilbage hvis du laver det her på de og de måder som du har beskrevet

de rigtige oplysninger så skal du leve op til de og de og de miljøkrav det vi gør med den her ordning er jo at

forsøger at vende det en lille smule om og siger i stedet for at du skal sende

så kommer nogle miljøkrav tilbage skal du gå ind her og anmelde at du lever op til nogle miljøkrav om man vil altså nogle forskellige miljøkrav som er specificeret og det siger sig selv at det vil gøre det meget nemmere for

set bare skulle anmelde at de lever op til det og så kunne man sige

var fordi virksomheder også har brug for at have sikkerhed for at myndighederne står på mål for det de har angivet det er derfor at virksomhederne faktisk også er glade for at der kommer en

en godkendelse retur men hvis den godkendelse ikke lader vente på sig fordi vi har strømlinet sagsbehandlingen hvis den godkendelse ikke skal indhentes tre steder men kommer

hvis den godkendelse på den måde er blevet

plus at de så ved

myndighederne faktisk også godkender den aktivitet man har og

og som skal have en miljøgodkendelse hvor vi før har haft flere procedurer for det og hvor det har været en smule besværligt bliver det kort og godt gjort enklere

er ganske glimrende og det synes i dansk folkeparti gør det nemmere for virksomhederne og det gør det mere overskueligt at når de anmelder fortæller at de rent faktisk gør de ting de skal

virker rigtig godt

miljøministeren får nogle bemyndigelser jeg tror at jeg flere gange fra folketingets talerstol har nævnt at det

principielt at

lige vil studere lidt nærmere men jeg synes det er et positivt forslag fordi det afbureaukratiserer og fordi det gør det lettere for virksomhederne og reelt set også lettere for myndighederne at give de her

på den måde gøres generelle indsigelser eller kommes med forslag til forbedringer men for visse branchevirksomheder vil der ikke længere være klageadgang i konkrete sager det kan også være i orden men kan være et problem hvis en kommune ikke retter en anmeldelse ind hvis kravene til miljøkvaliteten for eksempel som følge af at området ligger i et natura to tusind

vi vil spørge miljøministeren om der ikke samtidig med forenklingerne kan tænkes nogle forbedringer for virksomhederne ind i den proces der beskrives for eksempel kunne kommunernes tilsyn i højere grad virke som en katalysator for grøn omstilling ved at forholdsdialogen ændres sådan at den også omfatter et tilbud til virksomhederne om en dialog om de grønne omstillingsmuligheder altså et tilbud der ligger ud over vejledning om formelle regler og begrænsninger og så videre det kunne være et fint bidrag til at gennemføre regeringens ressourcestrategi og selvfølgelig

positive effekter på andre områder vi håber ministeren vil være positiv over for en sådan

på den måde at virksomhederne ikke længere skal slæbes igennem hele den bureaukratiske godkendelsesmølle hver eneste gang man ændrer en lille smule i produktionen når vi så ser på resultatet som det ligger her i

det jo først og fremmest digitaliseringen og godkendelsesprocessen samt den nævnte anmeldeordning der trækker i den positive retning

dog at det ikke fremstår lysende klart for de høringsberettigede hvad der reelt forstås ved en anmeldelse i juridisk forstand

i forvaltningsretlig

forstand kan man klage eller kan man ikke klage osv jeg synes også jeg vil fremhæve at

gøre det mere smidigt og enkelt at få en tilladelse

eksisterende regler noget andet er hvis man kunne slippe af med nogle af de mange særregler på området

om det bliver nemmere for små maskinvirksomheder eller værksteder som har en sprøjtekabine eller et lille galvaniseringsanlæg skal de bare ind i anmeldeordningen eller skal de fortsat godkendes jeg ved det altså ikke og jeg synes heller ikke det helt lever op til intentionen i aftalen at man tilsyneladende fastholder overimplementeringen af danske særregler der igen og igen og endnu en gang forringer konkurrenceevnen jeg ved godt at det er den gamle sang om igen men

om man så må sige vi er dog grundlæggende enige i den retning som lovforslaget har men må nok sige at der er tale om museskridt i forhold til det vi forventede men afbureaukratisering

er også positivt med den forkortede sagsbehandlingstid men det havde jo alt andet lige været lettere at leve op til

reduceret de mange oplysningskrav der er jo rigtig mange oplysninger man stort set ikke bruger til noget og myndighederne kan jo tilsyneladende stille nye krav i en uendelighed hvilket udhuler mulighederne for en hurtig afgørelse det er noget af det vi gerne vil have forklaring på i det videre lovarbejde

vi forstår ikke den logik og hvorfor det egentlig er nødvendigt hvorfor hvorfor begynder

sagsbehandlingstiden for eksempel ikke når

med små centrale ændringer mener vi faktisk vi kunne få et

meget bedre resultat og det vil vi gerne

det er helt afgørende for at danske virksomheder kan følge med udviklingen

at de også kan gå foran udviklingen i den grønne omstilling som vi jo opfordrer dem til derfor indgik vi i sommer en bred aftale om vækstpakken der blandt andet indebærer en anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder

skal vi jo bevare de miljømæssige værdier og styrker vi har i danmark vores rene luft vores rene vand vores rene jord

præcis det vi vil sikre med det her lovforslag en god og effektiv beskyttelse af miljøet uden at det forhindrer forsinker virksomhedernes vækst unødigt en virksomhed der kan belaste miljøet i et mindre omfang og som gerne vil udvide produktionen risikerer i dag både at skulle ansøge om

om spildevandstilladelse og om vvm screening tre forskellige ansøgninger der ofte resulterer i at virksomhederne modtager tre forskellige breve med hver sin afgørelse det er spild af både virksomhedernes og myndighedernes tid derfor vil vi nu samle ansøgningerne om miljøgodkendelse om spildevandstilladelse og om vvm screening ét sted vi samler det hele i én anmeldeordning så virksomheden nu selv kan anmelde til myndigheden om den lever op til miljøkravene samtidig gør vi ansøgningen digital så det bliver nemt og ligetil for virksomhederne at udfylde anmeldelsen med præcis de oplysninger som myndighederne skal bruge

vi også den spildtid der er i dag hvor

oplysninger fra virksomheden med den digitale indgang vil virksomheden blive vejledt gennem ansøgningsprocessen og så snart myndigheden har modtaget den digitale anmeldelse kan den gå i gang med at behandle sagen fordi virksomheden

alle de nødvendige oplysninger

de relevante miljøkrav det sparer tid både for virksomheder og myndigheder og det sikrer at alle får deres sager behandlet effektivt og ens regeringen og kl har allerede i juni to tusind og fjorten aftalt at kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider for blandt andet miljøgodkendelser skal reduceres med en tredjedel i to tusind og seksten regeringen arbejder nu sammen med kl på at fastsætte servicemål for hvor kort sagsbehandlingstiden skal være vi tager et vigtigt skridt på vejen når vi med det her lovforslag forenkler miljøgodkendelsen for over halvfems procent af alle de virksomheder som er godkendelsespligtige i dag samtidig baner lovforslaget vejen for at omkring ni hundrede maskinværksteder ikke længere skal vente på en miljøgodkendelse de skal stadig anmelde deres udvidelser eller andre ændringer men de kan gå i gang efter en kortere frist hvis der ikke kommer indvendinger fra myndighederne

så er liberal alliances ordfører lidt inde på det her

en rigtig anmeldeordning eller ej det har der også været lidt debat

med det her lovforslag gør det nemmere og hurtigere for virksomhederne i dag skal virksomhederne som sagt indsende op til tre ansøgninger med en lang række oplysninger som myndigheden bagefter skal lave om til miljøkrav med den nye digitale løsning skal virksomhederne i mange tilfælde blot anmelde om de kan leve op til en række miljøkrav dermed flytter vi firs procent af miljøgodkendelserne over på en anmeldeordning sådan som vi også aftalte med vækstpakken i juni to tusind

op til vores aftaler ja

som vi blev enige om i april to tusind og fjorten

der blev enige om at igangsætte en forundersøgelse med sigte på at skabe en enklere og hurtigere miljøgodkendelsesproces gennem sammentænkning af miljøgodkendelser og vvm screening her var ambitionen som det rigtigt blev sagt at det skulle gælde for fire ud af fem miljøgodkendelser som så skulle kunne undværes men det var altså en aftale om at starte en forundersøgelse

aftalen om en vækstpakke fra juni to tusind og fjorten og der

det så besluttet at cirka firs procent af miljøgodkendelserne skulle flyttes over på en anmeldeordning

og til glæde for virksomhederne kan man så sige at oven i det som vi jo var enige om

det er ikke en del af den politiske aftale men vi synes det giver rigtig god mening for virksomhederne fordi vi altså har med de her tre

skal derfor fremover anvende den her digitale anmeldeordning

dem som da vi

en opfordring til lige at skelne der er altså nogen her der får en branchebekendtgørelse

altså fortsat inde i den her nye anmeldeordning så vi lever fuldt ud op til

at der er bred opbakning til

forenkle miljøgodkendelserne for rigtig mange danske virksomheder jeg har også noteret mig at det er noget som virksomhederne er glade for og optaget af at vi kan få forenklet

det her sådan at vi giver gode muligheder for at man som virksomhed kan vokse og udvikle sig hurtigt og effektivt uden at det skader vores